i dag er der følgende anmeldelser skatteministeren lovforslag nummer hundrede og fire og tyve

lovforslag nummer hundrede og fem og tyve

lovforslag nummer hundrede og to og tredive

min holdning at ikke alle medarbejdere skal kunne flyttes rundt i hele landet jeg er således ikke

i det konkrete cirkulære i forbindelse med flytningen af institutioner som led i bedre balance er det konstateret at ministerierne har anvendt og udnyttet

ansættelsesområderne og omflytningsmulighederne forskelligt i nogle tilfælde har ansættelsesmyndigheden anvendt et smalt ansættelsesområde for eksempel den enkelte institution i andre tilfælde har man i ansættelsesbrevene anvendt det brede ansættelsesområde ministeriet med tilhørende institutioner nogle ansættelsesmyndigheder har brugt det brede ansættelsesområde til at flytte medarbejderne over hele landet andre ansættelsesmyndigheder har godt nok i ansættelsesbrevet anvendt det brede ansættelsesområde men de har ikke udnyttet det i praksis de har i stedet valgt at varsle flytninger over større afstande som væsentlige stillingsændringer

tilbudt dem genansættelse på det nye arbejdssted moderniseringsstyrelsen har oplyst at disse forskelligheder var baggrunden for overvejelserne om at skabe mere ensartede ansættelsesvilkår for alle statens ansatte som bekendt har moderniseringsstyrelsen nu trukket cirkulæret tilbage for at undersøge juridiske spørgsmål som er blevet rejst af blandt andet de faglige organisationer jeg afventer nu et oplæg fra moderniseringsstyrelsen om de juridiske aspekter og og om det er hensigtsmæssigt at der fra centralt hold fastsættes

lyder rigtig fornuftigt men man kan jo spørge

om hvorfor det kunne komme dertil at moderniseringsstyrelsen udsendte et nyt nyt cirkulære med så store ændringer

der er en ændret praksis en ændret holdning i finansministeriet i moderniseringsstyrelsen til

var nok med en orientering til organisationerne det blev så omgående modsagt af en række eksperter på området

erhvervsret som sagde at selv om det ikke er en integreret del af en overenskomst eller en nedskrevet del af en overenskomst har det alligevel så store konsekvenser for ansættelsesforhold

karakteristisk for det her område

er at ansættelsesområdet for overenskomsterne

overenskomster og det er jo sådan at moderniseringsstyrelsen årligt udsender halvtreds til tres

hverken finansministeriet eller de faglige organisationer har tidligere stillet krav om at få det her reguleret i de kollektive overenskomster så det er jo sådan set et

er jeg ikke

andre og lidt mere konstruktive og reflekterede signaler

problemet er vel

vi ender med siden hen kun at skulle tage stilling til

hvorvidt det juridisk er holdbart

selv om der ikke endnu har været et krav om at noget skal være overenskomstbelagt har man jo ikke dermed sagt at det er okay at den ene part ensidigt tager et skridt

det specielle som jeg redegjorde for før at det

ikke er overenskomstdækket i det her spørgsmål det er overenskomstdækket går jeg ud fra på nogle områder at for eksempel for forsvaret

politiet men på ansættelsesområdet i den brede almindelighed er der

nu synes jeg at vi skal se en juridisk vurdering af de her ting og så skal vi jo også have en vurdering af om det er hensigtsmæssigt i det hele taget at fastsætte regler

med

som nævnt er det min holdning at ikke alle medarbejdere skal kunne flyttes rundt i hele landet jeg er således ikke enig i det konkrete cirkulære men samtidig er jeg også optaget af at der er en vis ensartethed i ansættelsesvilkårene hos medarbejderne på tværs af de statslige arbejdspladser som jeg nævnte i svaret på det foregående spørgsmål

som led i den her her udflytning af

statslige arbejdspladser konstateret at ministerierne har anvendt og udnyttet ansættelsesområderne og omflytningsmulighederne forskelligt moderniseringsstyrelsen har oplyst at disse forskelligheder var baggrunden for overvejelserne om at skabe

nu har moderniseringsstyrelsen jo så som bekendt trukket cirkulæret om de brede ansættelsesområder tilbage i

når ministeren siger at han jo heller ikke mener at det her burde

eller skulle gælde for alle ansatte bliver det selvfølgelig interessant efterfølgende at spørge

gælde for når nu cirkulæret er trukket tilbage

bliver det selvfølgelig meget interessant med ministerens egen holdning til det her i

lederen af finansministeriet hvorunder moderniseringsstyrelsen

det var jo en ganske ganske voldsom ændring der var lagt op til i det pågældende cirkulære jeg kan citere fra det der blev

uanset geografisk placering og hvor det samtidig var præciseret at den ansatte

forflyttelsespligt inden for hele ansættelsesområdet det var jo en meget meget voldsom ændring af ansættelsesvilkårene og der kan man spørge er det virkelig rimeligt at man efter en

halv års eller for den sags skyld endnu værre efter fem ti femten års ansættelse på en statslig arbejdsplads hvor man har bosat

omfang her er den fuldstændig ubegrænset i i cirkulæret som jo så ganske vist

det samtidig kan have nogle voldsomme økonomiske konsekvenser hvis man så siger nej til at lade sig forflytte for i dag har

ikke min indstilling at alle skal kunne tåle forflyttelse til alle steder i landet

når nu cirkulæret er trukket tilbage at vi så lige får belyst juraen i de her ting så kan vi bagefter tage stilling til når vi ved hvad juraen siger om vi

synes det er rimeligt det er jo også sådan at det vil være forskelligt på forskellige ministeriers område

en forflyttelsespligt på kirkeministeriets område

så meget for de har nok ikke så mange institutioner rundtomkring i landet som departement hvorimod der i fødevareministeriet eller erhvervs

vil være en hel del institutioner

nuanceret og reflekteret syn på det end det der

moderne kontanthjælpsloft og moderniseringsstyrelsen lige så lidt som der er noget moderne over fattigdom

det

universitetshospital i risskov det er ikke statsanerkendt og er ikke under museumsloven men har hidtil været drevet af region midtjylland som en del af hospitalet

har jeg ikke nogen indflydelse på hvad der videre skal ske med museet og med dets samling det vil være op til de lokale kræfter som har drevet museet hidtil jeg vil dog straks lige indskyde at staten

nu er problemstillingen bare den at

meddelt at nu kan region midtjylland ikke længere drive museet med henvisning til lovgivningen

den lovgivning der ligger på kulturministerens område siden

hen med den lovgivning som så ligger på indenrigsministerens område men det der jo er udfordringen nu

fra regeringens side har meddelt at

kulturministeren konkludere at man ikke har tænkt sig at overtage det fra statens side derfor bliver man jo ærlig talt

bred anerkendelse af også selv om det ikke er et statsanerkendt museeum at her snakker vi faktisk om et museum som

i forhold til de psykiske syge som

i den tid hvor man ikke turde snakke om psykisk sygdom derfor har det en rigtig stor betydning både som et arbejdende

regeringen har jo sagt meget klart at vi ønsker at forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej

i modsætning til tidligere regering prioriteret e45 i regeringsgrundlaget for trængselsproblemerne på e45 er ikke nye problemerne var der jo også dengang sf havde posten som transportminister og dengang var det bare synes jeg som om fokus var rettet mod letbaner og ikke mod udbygning af vejnettet jeg har netop afholdt et statusmøde med den grønne forligskreds hvor vi havde lejlighed til at drøfte den aktuelle investeringsudfordring som det fremgår af finanslovsaftalen for to tusind og seksten er niveauet for de offentlige investeringer væsentlig højere frem mod

til tilpasninger på investeringsområdet som skal drøftes af partierne bag aftalen om finansloven for

igennem længere tid mig bekendt er også relativt langt fremme med

nu har haft den her diskussion igennem

i forhold til hvad der skal ske jeg har hørt flere venstrefolk give udtryk for at det skulle ske og at det var lige på trapperne men men jeg synes det har været lidt svært at finde indkaldelsen til de konkrete drøftelser fra

en udvidelse af e45

gerne blive ved med at mundhugges om

i forhold til en billiggørelse af

der har spurgt om

misforståelse jeg har hverken før eller efter valget

jeg næsten tre

tid på og jeg er glad for at jeg

at ja jeg er positivt indstillet over for landevejsprincippet det var jeg

være på plads regeringens aftale med dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti om vækst

ind for landevejsprincippet og dertil svarede han jeg citerer ja er jo præcis det vi har foreslået vi har sagt at det er den model vi skal have citat slut ministeren er jo velbekendt med at landevejsprincippet i sin helhed koster to hundrede og en og firs millioner

er en vigtig sag som vi

bruge nogle af de penge som den forrige regering

for

og det

er lidt ked af al den omtale af den tidligere regering

det spørgsmål der er stillet altså om man mener man kan finde pengene hvis man har lyst og jeg citerer bare her fra

så siger nogle at vi mangler penge men hør nu venner det siger i jo altid det med pengene er bare noget man bruger som undskyldning citat slut det er altså ministeren som her udtaler sig til bornholms tidende

jo en af de egne hvor man for alvor

landevejsprincip fuldt og

blive klog på hvad ministeren egentlig mener her

vi kunne se at på den finanslov som ministerens parti som jo er det

ministeren

borgmesteren og rådmanden i aalborg kommune hvor de kort præsenterede deres plan om en brt løsning

udgangspunktet positivt indstillet over for at man i aalborg nu arbejder på en trafikal løsning der trods alt

lavere prisniveau og en bedre samfundsøkonomi end letbanen det har jeg også tilkendegivet over for aalborg kommune jeg har aftalt med kommunen at de sender mig noget uddybende materiale om projektet

at kommunens materiale kan danne grundlag for videre drøftelser af perspektiverne i projektet

vi jo som bekendt i en situation hvor den tidligere regering har truffet beslutninger om alt for mange offentlige investeringer i

i opposition og slog på tromme for at bruge endnu flere penge men nu hvor

dygtige borgmester thomas kastrup larsen at der har været et rigtig godt møde med ministeren og jeg glæder mig over at ministeren kvitterer for

lave en ny løsning nemlig en busløsning

så man undgår køreledninger

lave en tilsvarende løsning bare

det kommer til at være et godt alternativ til at have en letbane der synes jeg da det er enormt positivt at ministeren så siger

regeringens side kigge på af muligheder jeg hører så også det er lige rundt om hjørnet men kan ministeren måske

jo så som socialdemokratisk transportordfører respektere det er sådan vi arbejder det er sådan vi forhandler kunne ministeren her

en blandet boligsammensætning i byerne er ønskelig men vi ønsker også at det fortrinsvis nås ad frivillighedens vej regeringen har med strategien vækst og udvikling i hele danmark som vi præsenterede i november måned foreslået

i planloven for at kommuner kan stille krav om op til fem og tyve procent almene boliger i

med lokalplanlægning af nye boligområder en blandet bolig og beboersammensætning i byerne vil jeg dog gerne understrege er ønskelig af flere grunde

hensigtsmæssigt at familier med det nogle kalder såkaldt almindelige indtægter som for eksempel en sygeplejerske en skolelærer eller en politibetjent har råd til også at bo i de større byer så de jobs også kan besættes tæt på den bopæl man

den integration der skal være af

er en særlig udfordring at sikre den blandede beboersammensætning i de store byer særlig i københavn hvor både grund og boligpriserne er høje

en række muligheder for at understøtte at der opføres nyt alment boligbyggeri ud over muligheden i planloven om at stille krav om en andel almene boliger i nye

for det første kan kommunalbestyrelsen på statens vegne give tilsagn om offentlig støtte til opførelse af nye almene boliger i kommunen kommunen betaler her ti procent af anskaffelsessummen til opførsel af alment boligbyggeri desuden stiller kommunen garanti for lånet hvilket betyder at de almene boligselskaber kan optage realkreditlån derudover giver staten ydelsesstøtte til tilbagebetaling af lånet i to tusind og seksten forventes den samlede

rige

lidt om om det spørgsmål der allerede er besvaret men derfor kan vi jo godt besvare det på en ny måde holdningerne vil ikke være

skal slå en smule koldt vand i blodet det er jo sådan at der er en blandet boligsammensætning i københavn

kan man sige attraktiv placering hvor har en høj pris men vi ved jo også om

oplevet en finansiel krise som betød et meget stort tilbageslag

hvad boligerne kostede før den finansielle krise og hvad de så koster efter men når jeg så siger det

jo også at man skal notere sig det som jeg allerede svarede sidst at der jo de her muligheder for

når der er tale om uledsagede mindreårige er udlændingens alder netop helt afgørende for om udlændingen er omfattet af udlændingelovens særlige regler og procedurer

er afgørende for om den udlænding der kommer hertil skal opholde sig på et særligt center for børn derfor er det helt afgørende at de uledsagede udlændinge der oplyser at de er mindreårige også reelt er det en væsentlig del af asylbehandlingen vedrørende uledsagede mindreårige handler om at fastslå udlændingens alder i praksis foretager udlændingestyrelsen altid en konkret vurdering af om der er grundlag for

iværksætte en aldersundersøgelse af en asylansøger der oplyser at være under atten år der foretages således en aldersundersøgelse hvis der ikke umiddelbart kan lægges til grund at ansøgeren er mindreårig ved

lægges der blandt andet vægt på ansøgerens fysiske fremtræden

af mindreårige asylansøgere

os to partier imellem derfor

indførte regeringen som noget af det allerførste en ny og lavere integrationsydelse der med aftalen om finansloven for to tusind og seksten blev udbredt til en større målgruppe og senest med lovforslag l syv og firs har regeringen jo strammet yderligere op på vilkårene på asylområdet efter regeringens opfattelse skal vi ikke tage så mange flygtninge

det kommer til at true vores sammenhængskraft det tror jeg står klart

danske aftalemodel er blandt andet baseret på aftalefrihed men også retten til at konflikte for at opnå et bestemt resultat

denne aftalefrihed betyder at

arbejdsmarkedet kan aftale de løn og arbejdsvilkår som de kan blive enige om skal gælde på en arbejdsplads

inden for et fagligt område det kan ske via kollektive overenskomster som langt hovedparten af det danske arbejdsmarked er omfattet af eller det kan ske via individuelle aftaler mellem arbejdsgivere og deres ansatte aftalefriheden betyder også at der ikke er pligt til at indgå en overenskomst eller en aftale med et bestemt indhold jeg vil derfor ikke som beskæftigelsesminister stille mig

dommer over hvilke virksomheder man som forbruger ønsker at handle hos ligesom jeg heller ikke stiller mig til dommer over andre politikere andre folketingsmedlemmer organisationsfolk og så videre det er op til den enkelte at vælge om man vil lægge vægt på at købe sine

en grøn profil en bestemt politisk profil religiøs profil idealistisk profil eller en virksomhed med eller uden overenskomst det er også op til den enkelte om man blot

hele det sagsforløb det konfliktforløb der har været

bede ministeren om endnu en gang at svare på

de mange flygtninge der er kommet til danmark på det danske arbejdsmarked det

men jo stadig væk om at lønmodtagerne

nej jeg synes bare vi skal man lade være med at blande tingene sammen der er ingen tvivl om at regeringen ønsker den danske model vi ønsker at understøtte den danske model

arbejdsmarkeder der for kernearbejdskraften er bedre fungerende end den danske model den danske model finder jeg strukturelt er velfungerende og

den sag der har været omkring ryanair også vist og vi ønsker fra regeringens side at give rum til det

jeg er fuldstændig enig med ministeren i at den danske arbejdsmarkedsmodel

set også har vist mange af de øvrige modeller der findes rundtomkring i verden

være at ministeren ikke mener at vi skal gøre os til dommere over det men vi står i

udtalte selskabets direktør

jo sidste år under et af sine rigtig mange pressemøder vi tror ikke på at det er muligt for den model at overleve for i sidste ende vil den blive væltet i eu domstolen og hertil også at minimumslønnen er hvad end

den danske model går først og fremmest ud på en arbejdsdeling mellem folketinget myndigheder og arbejdsmarkedets parter folketinget fremlægger rammerne for myndighedernes arbejde myndighederne kontrollerer at lovgivningen overholdes og arbejdsmarkedets parter regulerer og aftaler løn og arbejdsvilkår i overenskomsterne og sikrer selv at overenskomsterne bliver overholdt uden indblanding fra myndighedernes side den danske model er baseret på en langvarig tradition for at fastlægge løn og arbejdsvilkår via kollektive

et grundlæggende element i aftalemodellen men det er ikke ensbetydende med at der skal være en overenskomstdækning på hundrede procent den danske model er nemlig også baseret på aftalefrihed mellem parterne og det betyder

en overenskomst eller en aftale med et bestemt indhold hvis der var en sådan pligt ville det betyde lovgivning om lønforhold og det ønsker regeringen og et flertal i folketinget som bekendt ikke aftalefriheden betyder også at parterne på arbejdsmarkedet kan aftale de løn og arbejdsvilkår som de kan

er det en følgevirkning at overenskomstdækningen ikke er hundrede

fordi det er en markeds eller partsstyret model men der er heller ingen tvivl om at hvis modellen skal have styrke og have de positive effekter på arbejdsmarkedet

skal den være repræsentativ så skal det være en høj grad af overenskomstdækning vi har således at det er denne overenskomstdækning der på forskellig vis er styrende for løndannelsen der hvor der ikke er tale om overenskomstdækning derfor ville det være et faresignal hvis det var sådan

elleve er antallet af kontant og uddannelseshjælpsmodtagere

på kontanthjælp er steget med halvtreds procent og det på trods af at vi nu har oplevet mere end to år med stigende beskæftigelse det er denne udvikling vi nu vil stoppe det handler om at flere danskere skal i job og færre skal forsørges af det offentlige derfor har regeringen sammen med resten af partierne i blå blok aftalt at vi nu skal have et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde vi har lavet et nyt kontanthjælpsloft en reel rådighedsregel med krav om to hundrede og fem og tyve timers arbejde og indført en integrationsydelse det er tiltag som tilsammen bidrager til at vi kan få vendt udviklingen så flere kommer i job og

vi har sikret at vi nu har et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde og det har vi gjort på en måde hvor vi har fundet en balance mellem på den ene side at sikre at det altid kan betale sig at arbejde og på den anden side at kontanthjælpen skal udgøre et midlertidigt forsørgelsesgrundlag med det nye kontanthjælpsloft vil mange kontanthjælpsmodtagere opleve en reduktion

kunne mærkes i et stramt husholdningsbudget

min formodning om at regeringen rent faktisk mener at målet helliger midlet i den her sag jeg må sige at

en mærkelig praksis at man laver lovgivning når man kun forventer at der kommer en positiv effekt ud af lovforslaget for omkring tre

bliver berørt det er jo kun syv hundrede mennesker man forventer kommer i job

det beløb som de har til rådighed og som vil blive meget kraftigere udfordret

af regeringens politik men hvad med de resterende syv og halvfems

konsekvens at de bliver markant fattigere derfor kan man ikke undgå at have ministeren

at det handler om at få en ressourcesvag gruppe ned med nakken

vi betragter det lovforslag

som en nødvendig strukturel korrektion der er simpelt hen en forkert dynamik imellem vores overenskomstsystem og de mindstelønninger der er aftalt der og ydelsesniveauet i kontanthjælpssystemet i forskellige situationer og det vi vil med det her er at lægge et fornuftigt bånd ind således at man altid hvis man går på arbejde med fuld eller delvis kapacitet får noget ud af det her og nu det er det ene det andet er at det er meget magtpåliggende for os

med at være på kontanthjælp og der er heller ingen tvivl om at der kommer udfordringer i halen på de beslutninger

der træffes men jeg vil igen fastholde at det bedste der kan ske for børnene

de nu er i stand til at have arbejde

frem for at være isoleret uden for arbejdsmarkedet det ved vi fra

at den sociale arv her desværre har

hele logikken i beskæftigelsespolitikken

at arbejde

og andre foranstaltninger der skal håndteres vi ved at de økonomiske incitamenter virker på arbejdsmarkedet hvis mennesker er sunde og raske og at det har en effekt at der er et bånd imellem offentlige ydelser eller dagpenge og så

at kontanthjælpssystemet er et system hvor mennesker bliver parkeret eller får lov til at være i mange år uden at blive hjulpet

det

tilhænger af den danske model og det er overenskomstparterne især på det private arbejdsmarked der definerer hvad lønbunden hvis man kan tale om det

mindstelønningerne er på det åbne private arbejdsmarked på det offentlige arbejdsmarked er der en hundrede procentsoverenskomstdækning så der giver det sig selv jeg er

arbejdes med i kontanthjælpsloftsforslaget